august vi

vi

til næste år og på samme tid finder vi plads til målrettede forbedringer af vores uddannelser

for de mennesker der har mest brug for det

forhandlet med enhedslisten et stykke tid og som

har forhandlingerne drejet sig om

bedre forhold

skærpet kamp mod social dumping og et grønnere danmark men det har været vanskelige forhandlinger

i går

forbedringer for mere end elleve milliard kroner over de næste fire år

milliard kroner ekstra til ældreplejen i

to gange om ugen hvis de ønsker det

på sundhedsområdet blandt andet mindre tvang i psykiatrien og bedre behandling til kræftramte børn

investeringsfond som vil give mulighed for investeringer på op mod fem milliard kroner i energibesparelser grøn teknologi

arbejdspladser

at oprette en naturfond med en milliard kroner til at opkøbe landbrugsjord til naturformål

den kollektive trafik blandt andet et regulært statstilskud til at bygge

sådan at vi forbedrer rammerne

almindelige lønmodtagere vil få gavn af samlet

regeringen ønsker at indgå en finanslovsaftale hvor vi forbedrer omsorgen for

et grønnere miljø og sikrer ordentlige vilkår for

mindretalsregering og

i de seneste to år

bange for at bryde blokpolitikkens beton

nu har inviteret venstre og dansk folkeparti til forhandlinger om finansloven det har vi inviteret til i dag vi håber at de to partier kommer i finansministeriet senere

den såkaldte solcellesag

jo ikke rigtig noget svar efter spørgetimen sagde statsministeren så

så må han stille spørgsmålet skriftligt sådan arbejder vi i folketinget og det ved lars løkke rasmussen selvfølgelig godt

det gode råd og stillede et skriftligt spørgsmål som i al sin enkelhed gik på hvornår statsministeren først blev orienteret om at udgifterne til solceller var ved at løbe løbsk sjovt nok

det kan selvfølgelig være et problem med mig men nu har jeg jo så prøvet både mundtligt i spørgetimen og også fulgt statsministerens meget konkrete anvisning af hvordan man får sådan svar frem jeg har ikke svaret endnu og derfor vil jeg bare for fuldstændighedens skyld også lige spørge her

at udbygningen af solceller kunne medføre et helt ukontrolleret statsligt provenutab

en debat om en dato eller et spørgsmål om præcis hvor mange penge der bliver brugt på et givent område mener jeg egentlig falder uden for den debatform

det her område skred med et milliardbeløb men lad os da så vende os til noget andet som jeg synes er af principiel karakter og som i virkeligheden handler om

det kollegiale samarbejde her

passer på hinanden eller ikke passer på hinanden jeg har jo noteret mig at der har været en sag i relation

i hvert fald været fremstillet på den måde pet har forvaltet sit arbejde på har været tænkt afskåret fra at passe sit parlamentariske arbejde og foretage et besøg på christiania den del af det forstår jeg nu undersøges

da gerne spørge statsministeren om statsministeren ud fra en kollegial betragtning synes det er i orden at justitsministeren øjensynligt bag ryggen på fru pia kjærsgaard har involveret formanden for retsudvalget

måske mener at det ville være på sin plads hvis justitsministeren gav

justitsministeren har udtalt sig om det her spørgsmål

alle folketingsmedlemmer

for alle mennesker i danmark

og sådan skal det selvfølgelig også være for alle medlemmer af folketinget

set det jeg spørger til er egentlig ud fra en kollegial betragtning

frirum til at passe det politiske arbejde og koncentrere os om det der er vigtigt og og jeg skal

gøre mig klog på hvor meget man kan tælle til jeg tror såmænd godt

ikke mener at justitsministeren skylder fru pia kjærsgaard en undskyldning for

have konsulteret en formand for retsudvalget øjensynligt med det sigte på opspil fra politiets efterretningstjeneste at tilrettelægge besøgsaktiviteterne på en sådan måde

tage hånd om og der kan opstå truende og farlige

og i den konkrete situation

herre lars løkke rasmussen ved

det planlagte besøg måtte udskydes til senere

hvorfor et besøg må udskydes men det måtte det i den her situation

den beslutning jeg undrer mig over at herre lars løkke rasmussen har et sådant grundlag og jeg synes egentlig at han skulle lægge det frem når han nu er så sikker på at der kunne være et grundlag her vi skal også huske på at retsudvalget

at herre lars løkke rasmussen

var inde på i sin indledning at vi står her hvor vi snart rammer

finanslovsaftale det er jo rimelig uhørt finanslovsaftalen burde have været på plads den første weekend i november fristen for fremsættelse af ændringsforslag i

til finansudvalget er sprængt for lang tid siden forslag der følger af finansloven og som skal træde i kraft den første januar to tusind og fjorten

været fremsat sidste

set bare til at spørge statsministeren om om statsministeren mener at det finanslovsforløb vi nu er vidne til

er udtryk for en regering som har styr på sagerne og som har kørt et professionelt

forhandlingsforløb

om statsministeren vil bekræfte at man naturligvis ikke afslutter en finanslovsaftale uden at man har det hele på plads

en ting er at forholdet mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag åbenbart er af en sådan karakter at man med tre ugers forsinkelse ikke har styr på tingene noget helt andet er de delaftaler for eksempel satspuljeaftaler

der har ikke været afholdt møder i hvert fald ikke med inddragelse af mit parti siden den femogtyvende oktober den femogtyvende oktober

valgt at sætte dansk politik på pause og bruge det på kommunalvalg

ikke været nogen forhandlinger siden den femogtyvende oktober derfor bare interesseret i at få et krystalklart tilsagn

før man har en færdig aftale der involverer alle dele altså også

hele taget en mulighed for at kunne gennemføre en rigtig fornuftig finanslovsaftale med enhedslisten som indeholder

for de mest sårbare medborgere i det her land og det er en rigtig god skitse der lige nu ligger på bordet regeringen har ikke lagt skjul på at vi foretrækker

så forsøger vi nu med andre og det er så

og konservative som kommer til forhandlinger

kommer det er vi meget glade for at der også er givet tilsagn om her i dag

skjul på at den skitse som ligger på bordet og som vi har præsenteret enhedslisten for holdningsmæssigt er en regeringen ville være meget tilfreds med at få gennemført

ikke nogen tvivl om at vi også skal indgå en satspuljeaftale

vi vil også godt gå langt

ændringsforslag til finanslov og fremsættelse af lovforslag et cetera det kan man

nationale politik for at kunne koncentrere sig om alt muligt andet

jeg diskuterer den sag som mit parti med sikkerhed har en aktie i nemlig satspuljen hvor det altså er sådan at det kræver at alle satspuljepartierne er med

ikke været holdt noget møde hos sundhedsministeren siden den femogtyvende oktober og jeg beder egentlig bare

regeringen ikke hævder at have en finanslovsaftale før også det element er på plads

regeringen er indstillet på at få afsluttet

svaret på det jeg synes jo at vi har brugt tiden meget fornuftigt kan man sige

skjul på men vi har brugt

god skitse som vi kunne få vedtaget i morgen hvis enhedslisten ellers ville være

har forhandlet solidt og godt inde ved forhandlingsbordet der er opnået mange indrømmelser og nu er der behov for at enhedslisten sparker den bold

blive i det fodboldsprog nogle har været i

vi nu har sagt at så må vi jo prøve med de andre partier

er integreret del af finanslovsregimet der er ikke nogen finanslovsaftale før vi også har satspuljeaftalerne på plads det glæder mig

har vi altså sprængt alle frister og det betyder jo at man i kølvandet på den finanslovsaftale som altså ikke er der endnu jo med sikkerhed ikke både kan opretholde krav til god lovkvalitet

få følgelovgivningen til at træde i kraft den første januar to tusind og og fjorten og derfor vil

til at bekræfte at det der står i regeringsgrundlaget om den gode lovkvalitet står over det andet eller sagt med andre ord statsministeren er vel enig i

skal vi andre ikke bringes i en situation hvor vi nu i huj og hast inden jul skal have lovgivning igennem folketingssalen som ikke lever op til de krav som regeringen selv har formuleret i sit regeringsgrundlag

som herre lars løkke rasmussen siger

kunne det ikke lade sig gøre at lave aftaler med den tidligere opposition

jeg synes man skal vælge sin forklaring og de to ting som blev sagt

herre lars løkke rasmussen i forhold til det her med

at det glæder mig rigtig meget at det bliver anerkendt at der bliver svaret på spørgsmålet

bryde ud i i noget der vil noget

hvert fald har spekuleret på her op

i hvordan det er med med den her

slet ikke har forhandlet

påstår at man er en regering der ikke er bundet op på blokpolitik

man jo i ugevis alene villet tale med enhedslisten om

tre kvarter og den tredivete oktober hvor vi så igen fik lov til at komme forbi til en kop kaffe begge gange sagde jeg at vi var meget indstillet på at forhandle videre

fra finansministeriet og så sidder jeg tilbage og tænker nå

mellem regeringen og enhedslisten på et spørgsmål om hvorvidt ældre

er derfor hvorfor er det for regeringen så magtpåliggende at bremse lige præcis det krav der er stillet i finanslovsforhandlingerne hvad er det der gør at regeringen lige præcis dér sætter

finansministeren havde sat fristen til i søndags fordi regeringen ikke vil være med til

der ikke selv kan komme i bad skal tilbydes et bad to gange om ugen hvorfor

stor tendens til synes jeg i forhold til spørgsmålet om

så sidder så lang tid med enhedslisten

kan lave en rigtig god aftale med enhedslisten

rigtig mange af de ting de gerne vil have så vi er nu i en situation hvor

en større indsats mod social dumping en klar

så står statsministeren her og siger at det er et fint forløb

ikke kom ind på det var hvad er regeringens begrundelse for at

en finanslovsaftale i søndags som finansministeren ellers havde sagt

på et spørgsmål om hvorvidt man kræver at de ældre der ikke selv kan komme i bad

ret til to gange om ugen at få tilbudt hjælp

forhandlinger det undrer også os når nu enhedslisten og regeringen

grad vil det samme altså gøre noget for de ældre og sikre at der bliver en højere hygiejnestandard for

i bad om ugen det undrer også os

bad to gange om ugen bliver opfyldt

bare afslutningsvis spørge statsministeren for jeg tror desværre det er min sidste runde men ellers

vil statsministeren acceptere at det bliver

et retskrav for den enkelte ældre

om ugen så undrer det også os

som jo netop har gjort det til et hovedkrav

måde som vi har skruet det her sammen på betyder at der er en milliard kroner til

de

job på danske løn og arbejdsvilkår og derfor har jeg to spørgsmål til statsministeren i dag det første vedrører minimumsrettigheder for de ældre

det var noget statsministeren tidligere var meget varm tilhænger af i to tusind og syv sagde statsministeren til ekstra bladet velfærdsrettigheder er fundamentet i næste generation af velfærdssamfundet det skal give borgerne en sikkerhed for hvad de kan regne med hvad de har krav

nu ved jeg godt at tiden kan gå meget hurtigt i politik

men kan statsministeren fortælle os hvornår statsministeren blev uenig med sig selv på det her punkt det andet spørgsmål handler om hvordan vi bruger vores skattekroner

vi har desværre igen og igen set at skattekroner der bliver brugt på for eksempel at at bygge metro eller andet offentligt byggeri

lommerne på selskaber der underbetaler og snyder deres medarbejdere vil statsministeren være med til at indføre en lov der sikrer at når vi bruger skattekroner på for eksempel at bygge skoler og børnehaver så skal det ske på danske løn og arbejdsvilkår og med kædeansvar så så reglerne også gælder for underentreprenørerne for

et andet meget stort tema som har fyldt og fylder

en milliard kroner til de ældre hvert år fremadrettet

ikke vil slå til i forhold til at sikre

og bliver brugt i forhold til de ældre

regeringen forsøger at finde en balance

to gange om ugen hvis de ønsker det

enhedslisten ikke ønsker hensigtserklæringer

vil have det

rimelige rettigheder lige nu handler diskussionen om den ene nemlig spørgsmålet om at kunne komme i bad som minimum to gange om ugen hvis man har lyst til det jeg synes vi har udvist endda meget stor

at der er mange mennesker i danmark som er meget trætte af akutpakker og løfter der ikke bliver til noget

jeg tror der er mange der synes at politik bliver ligegyldig og uinteressant hvis ikke man kan stole på det der bliver sagt på christiansborg alle ældre skal mener vi kunne være sikre på

nu har de retskrav på at kunne komme i bad som minimum to gange om ugen

jeg synes ikke det er for meget forlangt

også for dem uanset hvilken kommune de bor i

skal trykke på knappen hvis det

sikkerhed for at de penge rent faktisk bliver brugt til

til veje de kan ikke bruge dem til kulturhuse de kan ikke bruge dem til en statue nede på torvet

politisk valg regeringen står over for jeg stillede et andet spørgsmål som jeg

svar fik på jeg spurgte om statsministeren vil være med til at

indføre en lov der sikrer at når vi bruger skatteborgernes penge på for eksempel at bygge børnehaver eller supersygehuse så skal vi være sikre på at de arbejdspladser der kommer ud af det er på danske løn og arbejdsvilkår det er et andet emne som har fyldt og fylder rigtig meget i finanslovsforhandlingerne vi synes i enhedslisten det er meget vigtigt at sikre

set mit indtryk at det også var noget regeringen var optaget af så jeg stiller mit spørgsmål igen kan det virkelig passe at man hellere vil lave en finanslov med højrefløjen som uddeler skattelettelser end indføre en lov der sikrer at de arbejdspladser vi skaber for skatteborgernes penge

pakke som vi kan gennemføre men kun hvis enhedslisten vil være med

og tydeligt at den skitse som ligger nu

forhold til arbejdsklausuler regeringen ønsker også

bruges arbejdsklausuler i offentligt anlægsbyggeri altså sådan

det handler om arbejdsklausuler og når det handler

andet spørgsmål har et kommunalt selvstyre det sidste og det første

klausuler eller arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er vi jo ikke

herre

helt tilbage i maj to tusind og tolv det havde

og derfor havde han ikke givet oplysninger til folketinget som var helt korrekte og på den baggrund valgte han så at

fik herre christian friis bach i onsdags

på et bestyrelsesmøde i maj to tusind og tolv før kommunalvalgets afholdelse

kan bekræfte at udenrigsministeriet har haft viden om

christian friis bach godkendte rejsereglerne

kommunalvalget er det

christian friis bach havde godkendt rejsereglerne for gggi

vil jeg skal bare sige til statsministeren at man egentlig kan gøre det rimelig let op

man skal have en finanslov hvor

og hvordan skal vi bruge dem

man lave en aftale med borgerlige partier

kan tjene så mange penge som muligt hvordan vi kan blive så velstående et land som muligt så vi har råd til at gøre det godt

hele diskussionen jo blevet koncentreret om hvor mange

lidt uværdig diskussion jeg mener at ældre mennesker som udgangspunkt

lov til at gå i bad lige så mange gange de vil hver dag

det antal gange de nu selv vil det må være personlig frihed og der må vi jo prøve at indrette det her samfund sådan at

er så velstående at kommunerne selv kan prioritere

at gå i bad når de selv synes de gerne vil det må da være det der er målet men det kan vi jo kun nå hvis vi tjener flere penge hvor kommer pengene i det her samfund fra de kommer fra

derfor synes jeg at regeringen skulle tage at erkende at de vækstpakker vi lavede i foråret

satsning på flere arbejdspladser

attraktivt at investere i danmark for der investeres for lidt i danmark i forhold til andre lande har vi et efterslæb i investeringer og arbejdspladser så er statsministeren egentlig ikke enig med mig i

hvis målsætning det er at skabe mere velstand og flere arbejdspladser og flere investeringer

år kan have en beskeden ja men dog en vis udvikling i den offentlige sektor så vi kan kigge på nogle af de mennesker som har mest behov

de svageste ældre kræftramte

lidt midler år for år til at give forbedringer til de her mennesker

det kan vi ikke fordi vi er mindretalsregering og derfor skal vi finde nogle andre partier

vi har så forhandlet

der ligger en rigtig fornuftig skitse

i dag eller i morgen eller så hurtigt som muligt

rigtig god skitse for

til rigtig mange mennesker ikke mindst de ældre som ville få en ekstra milliard som kunne sikre at de også hygiejnemæssigt kunne blive i deres eget liv

penge til den offentlige sektor det må da være målet det er jo det der ligger i at lave vækstpakker det er fordi vi tror på

at skaber vi bedre vilkår for virksomhederne også for de små virksomheder ikke mindst for de små virksomheder så vil det på sigt betyde at vi bliver et rigere samfund derfor synes jeg

det ville være fornuftigt at de ting vi blev enige om

gerne ville gennemføre men som finansministeren i foråret mente der

han havde ikke flere penge sagde han gennemfører vi så straks nu

femten for nu er der sket det at finansministeren

har fået kigget i en skuffe han havde et sted og set

skulle vi så ikke bruge dem på at gennemføre de tiltag som vi var enige om i foråret nu

for eksempel ved at skabe bedre kredittider for deres momsbetaling det ville virkelig give et skub for mange

det konservative folkeparti det er rigtig godt for danmark det styrker vores økonomi

at vi har mulighed for også at udvikle den offentlige sektor

hvor vi også kan give målrettede sociale forbedringer til de mennesker som ikke har så meget og som står i en svag

mennesker i psykiatrien hvor vi kan komme af med mange af de tvangsfikseringer der er nu det er

den balance regeringen har været optaget af hele vejen igennem

også den balance vi kan gennemføre nu sammen med enhedslisten vi er også optaget af at skabe job vi holder hånden under femtentusind private job med vores finanslov det synes jeg er

har vi i vores forslag bestemt også forslag til merudgifter på nogle områder vi vil gerne gøre mere på en række områder for at hjælpe de svageste i samfundet

ansætte nogle flere politibetjente for helt ærligt vi skal have mere lov og orden i det her samfund og vi ser alt for mange eksempler på at bandeuroligheder og anden form for kriminalitet også indbrud i private hjem får lov at florere i al for

udstrækning kunne vi ikke blive enige om også at bruge nogle penge når

sad i regering at man år for år brugte for mange penge i den offentlige

det

vi stadig har et velfærdssamfund hvor vi har solidaritet og stor grad af lighed og hvor vi også hjælper de mennesker som er mest sårbare jeg er bare bange for herre lars barfoeds opskrift

både have minusvækst

balance styr på økonomien med målrettede sociale forbedringer

og tretten i anledning af villy søvndals orlov

anden og tredje stedfortræder alle har meddelt at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet

som først vil være afsluttet efter klokken fjorten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

er det ikke er tilfældet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

skete inden sommerferien lovforslaget

i dag har overordnet til formål at gøre implementeringen af reformen så god som overhovedet muligt den indeholder en række nye bestemmelser som ændrer udmøntningen af aftalen så den ønskede retstilstand sikres i lov om aktiv socialpolitik foretages tre præciseringer der handler om 1 forsørgere med børn i udlandet 2

børnetilskud og 3 satser for ressourceforløbsydelse dertil kommer

ændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats herunder præciseringer af nytteindsatsen for eksempel

hvilke offentlige virksomheder det kan foregå og og hvad indholdet af nytteindsatsen skal være lige præcis der har vi behov for at få en afklaring der sikrer at nytteindsatsen ikke bliver konkurrenceforvridende og ikke blot erstatter ordinært arbejde i forbindelse med

aktiv beskæftigelsesindsats foreslås blandt andet også præciseringer af virksomhedspraktik til uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp fastsættelse af regler om løn til ledige selvforsørgende og det er i forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige

et forslag om præcisering af tilbud til ledige selvforsørgende i den næste del af det her lovforslag l otte og halvfjerds er der et forslag om at tydeliggøre at også ledige fleksjobvisiteredes

det fastsættes desuden i lovforslaget at dokumenter i sager om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang undtages fra aktindsigt baggrunden er blandt andet hensynet til virksomhedernes diskretion og i det hele taget konkurrence og forretningsmæssige hensyn venstre ser frem til udvalgsbehandlingen og vil se positivt på ændringerne men vi mener at der er

præciseringer af nytteindsatsen det kræver altså ekstra fokus

de unge på kontanthjælp tættere på et job vi styrker indsatsen for uddannelse og opkvalificering

fra den passive forsørgelse det vil vi med reformen gøre noget ved alt i alt gennemfører vi en grundlæggende ændring af kontanthjælpssystemet vi har altså at gøre med et meget stort lovkompleks som efter sin tilblivelse

med det her lovforslag

behov for rettelser og præciseringer i aktivloven for eksempel i forhold til betingelserne for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp hvis man er forsørger det gøres det gøres helt klart at barnet eller børnene skal opholde sig i danmark i eu eller i eøs landene hvis man som forsørger skal modtage støtte

også nødvendigt at præcisere at satsen for uddannelseshjælp eller kontanthjælp til enlige forsørgere skal gælde fra det tidspunkt hvor den enlige forsørger får ret til børnetilskud for det andet skal loven om en aktiv beskæftigelsesindsats også rettes til for eksempel i forbindelse med paragraffen om

nyttejob nyttejob giver modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp en mulighed for at arbejde for deres ydelser det er også godt for både den enkelte og samfundet med reformen aftalte vi at nyttejob skal kunne etableres på kommunale arbejdspladser under behandlingen

lovforslaget besluttede vi så at udvide

og derfor bør der også for nytteindsats gælde den samme afgrænsning som for offentlige løntilskudsjob det vil sige at nytteindsats og nyttejob fremover skal kunne etableres hos offentlige arbejdsgivere

for det tredje er der også behov for at ændre loven om varsling af større fyringsrunder som det er nu er dokumenterne dokumenterne i forbindelse med disse afskedigelser undtaget fra aktindsigt virksomhederne skal være sikre på diskretion når de varsler afskedigelser i større omfang den nye offentlighedslov ændrer dog dette når den træder i kraft til januar i det nye år vil undtagelsen af

aktindsigt bortfalde og derfor foreslås det også i dette lovforslag at hensynet til diskretion og dermed undtagelsen af aktindsigt stadig vil gælde som hidtil

tale om nogle rettelser og præciseringer som finpudser en meget vigtig reform kontanthjælpsreformen vil få flere i arbejde og uddannelse og den vil hjælpe flere unge ind på arbejdsmarkedet så de ikke hænger fast i passiv forsørgelse

reform skal naturligvis være præcise og derfor støtter socialdemokraterne de vigtige rettelser og præciseringer i dette

er at det retter op på nogle uheldige konsekvenser som havde sneget sig ind i lovgivningen og med de her

vi i dansk folkeparti fuldt ud støtte

alligevel lidt vi skal kigge på

snak med ministeren om nytteindsatsen

skal være sådan at offentlige institutioner

konsekvensrettelser som følge af lovgivningen og jeg skal ikke trække det længere ud og

som enten har været arbejdsløse meget længe eller som ikke har fuld erhvervsevne

også nogle private arbejdsgivere der gør men bestemt ikke alle og her har den offentlige sektor en meget vigtig opgave det betyder at her er det offentlige ude i et godt ærinde men det er klart at

gå ud over de fastansatte så som sagt er det meget vigtigt for sf at

mulighed for at modtage tilbud om læse skrive regne eller ordblindekurser hvis en test viser behov for det ligeledes tilbud om en realkompetencevurdering hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse

mulighed for ansættelse med løntilskud i job de selv har fundet

ligestillet med kontanthjælpsmodtagere disse tre muligheder for at komme tættere på arbejdsmarkedet fratager dette lovforslag nu ledige uden forsørgelse det var aldrig meningen at de skulle have haft dem lyder forklaringen med dette lovforslag indføres en ny paragraf i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats der slår fast at virksomhedspraktik kan gives som nytteindsats hos offentlige arbejdsgivere dette er aftalt i regeringens

med de borgerlige partier ud over at lovforslaget udvider definitionen på offentlige arbejdsgivere

at personen skal arbejde for sin ydelse

ikke for at sikre opkvalificering

der gennemsyrer de nye kontanthjælpsregler som nævnt benyttes lovforslaget til at udvide definitionen

offentlige arbejdsgivere i forhold til nyttejob med organisationer med organisationer foreninger selskaber institutioner og lignende hvis udgifter dækkes med mindst halvtreds procent af offentligt tilskud

bemyndigelsesbestemmelse fra ministeren der indsættes i loven at hun gives

bemyndigelse til at dispensere fra rimelighedskravet det vil sige kravet om

skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og ansatte i virksomhedspraktik herunder nyttejob samt ansatte med løntilskud det åbner for en voldsom udvidelse af anvendelsen af nyttejob enhedslisten er enig i den række af høringssvar

nyttejob fra dansk arbejdsgiverforening der vil

til at fastslå at opgaver som i almindelighed

udføres på ordinære vilkår hos de offentlige arbejdsgivere eller som varetages af private leverandører til kommunen ikke kan gøres til genstand for løsning gennem nytteindsatsen fra socialrådgiverforeningen

der advarer imod at loven kan føre til en fortrængning af ansatte på normale vilkår

at tillidsrepræsentanter

på det berørte område med henblik på at sikre et rimeligt indhold i forløbene med videre desuden bør præcisere at udøvelse af dispensationsregler alene kan ske efter aftale mellem den offentlige arbejdsgiver og den lokale tillidsrepræsentant enhedslisten har ikke meget tiltro til at forligspartierne vil ændre lovforslaget på dette område men vi arbejder på at man i kommunerne tager stilling tager beslutninger

fortrænger ordinære stillinger og fungerer som folketingssanktioneret social dumping i kommunerne så som en selvfølgelighed stemmer vi imod

det herre

i forhold til hvordan nytteindsats skal anvendes vi lagde i forhandlingerne stor vægt på at nytteindsats ikke måtte fortrænge private leverandører og vi mener at det godt kan fremstå tydeligere af det her lovforslag så for at vi kan støtte lovforslaget kræver det

at nytteindsats ikke må fortrænge private

er der brug for nogle præciseringer og rettelser i lov om aktiv socialpolitik og aktiv beskæftigelsespolitik

forrige ordførere har givet et meget fyldigt referat af hvad det er for nogle præciseringer og rettelser der var behov for der er så også

nyttejob og der er jo kommet en del høringssvar

lidt bekymring og jeg tror det vil være rigtig godt at vi lige tager en snak om hvordan vi kan sørge for at det her selvfølgelig hverken

konkurrenceforvridende eller går ind og tager nogle ordinære job

ikke det der er meningen med den her

vil det konservative folkeparti støtte

undtages fra aktindsigt

ord til den diskussion der er pågået i salen i dag

hvor jeg selvfølgelig er enig med ordførerne i at

nytteindsatsen nyttejobbene og den måde at tænke beskæftigelsespolitik på selvfølgelig hverken skal fortrænge ordinært ansatte eller være konkurrenceforvridende i forhold til job der i øvrigt kunne være etableret men lige så vigtigt det er at få det slået fast som jo altså også står i loven lige så vigtigt er

altså også at få understreget at vi med kontanthjælpsreformen angiver et paradigmeskift i måden at lave beskæftigelsespolitik på

om at bevæge fokus væk fra aktivering og det

gennem tiden er blevet opfattet som værende en meningsløs indsats til i stedet at have en mere virksomhedsrettet meget konkret og og til tider også meget praktisk tilgang til hvad det er man skal bruge sin tid på når man er arbejdsmarkedsparat uddannelsesparat hvis man er ung og ikke endnu kan komme i arbejde det er vigtigt for mig at understrege at der i den oprindelige reform er gode initiativer hvad angår

voksne der har behov for at blive realkompetencevurderet og få et grundlæggende løft hvad angår dansk og matematik vi har et meget meget målrettet fokus på brug af uddannelse til de unge men det kan altså også være nødvendigt at man bliver pålagt inden for ideen om ret og pligt

og det har vi i fællesskab defineret som

muligheden for at man kan komme i en nytteindsats og for at det kan komme til at virke for at det kan blive en succes for at flere mennesker kan blive tilknyttet en aktiv

i stedet for aktivering ja så skal der jo være det nødvendige antal åbninger

vores arbejdsmarked så jeg anerkender fuldt ud diskussionen

fortrængninger og det konkurrenceforvridende men jeg appellerer også til både politisk og i såvel offentlig som privat sektor at vi i fællesskab får skabt de åbninger så vi kan flytte mennesker fra en passiv tilværelse på kontanthjælp eller fra aktivering til en hverdag hvor man har kollegaer

med lovforslaget kunne få indført at finansielle institutter i danmark

indberetningspligt og pligt til at gennemføre en procedure til en

det vil betyde at danske finansielle institutter hvis konti har en tilknytning til usa skal indberette de pågældende konti årligt til de danske skattemyndigheder derefter skal skat videregive disse oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder samtidig vil danmark naturligvis modtage oplysninger fra de amerikanske skattemyndigheder om hvilke konti

er oprettet i amerikanske finansielle institutter

fornuftige aftale som regeringen indgik med usa den femtende november to tusind og tolv vedrørende international beskatning dette isolerede element i lovforslaget her er

rigtig godt men kigger lidt på hvordan lovforslaget bliver implementeret

vi vil rigtig gerne sammen med skatteministeren sørge for at aftalen her bliver implementeret men vi synes

lovforslaget her

sluppet igennem justitsministeriets

i skattekontrolloven og den lov giver en generel bemyndigelse til skatteministeren

det synes vi ikke er en god måde

en fornuftig aftale der er indgået

som det ligger her på grund af den måde det bliver

som man også gør med dobbeltbeskatningsoverenskomsterne nemlig

folketinget og så tager vi stilling til sagerne

det her er jo en fornuftig dagsorden det er noget vi alle sammen tror jeg kan finde fælles fodslag om at få indført men lad os tage det sag for

at ministeren skal have nogen bekymringer ved at komme og spørge her i folketingssalen om ministeren kan få opbakning til

ministeren så måtte indgå aftaler med men den måde man gør det

hvor man bare giver en generel bemyndigelse til at skatteministeriet og skatteministeren kan stille de krav de vil

synes vi er en meget meget skrap måde at gøre det på

regeringen set fra folketingets side og set i lyset af den

sige det offentlige pres som skat er under vil det altså klæde ministeren

det sigte at vi kan finde en anden løsning på at få det samme indhold

at ratificere den aftale som er indgået med

gennemført og ratificeret den her aftale

finder en anden måde at gøre det på

blandt andet kan nyde fordele af vores gode infrastruktur og højtuddannede medarbejdere

der er helt afhængige af at alle betaler deres skat hverken mere eller mindre for at bremse skattespekulation

kræver det at vi udveksler oplysninger om bankkonti med andre lande i takt med at verden bliver mere og mere global vokser også udfordringerne med at skaffe de oplysninger fra udlandet som er helt nødvendige for det danske skattevæsen vi ønsker større åbenhed og mener det er oplagt at

vi laver nogle aftaler så landene udveksler skatteoplysninger på tværs af grænser derfor støtter danmark også

arbejde for at lande automatisk udveksler skatteoplysninger og derfor støtter danmark eus arbejde der skal sikre at vi også internt i eu udveksler skatteoplysninger derfor har danmark indgået den såkaldte facta aftale med usa facta aftalen betyder at

en fordel den anden vej rundt for facta aftalen sikrer at vi i danmark får oplysninger om konti i usa

gældende lovgivning er vi i danmark ikke i stand til at opfylde alle vores forpligtigelser

kan leve op til aftalen helt konkret betyder lovforslaget

at skatteministeren kan udarbejde den bekendtgørelse der implementerer facta

andet kan undgå skattesvig

men jeg bliver noget bekymret når der åbnes op for med så vide rammer

hvordan skat har haft svært ved at håndtere bestemmelserne i skattekontrolloven

vi meget betænkelige ved at man nu giver så vide rammer som man gør med det her lovforslag

den nye § otte å i skattekontrolloven tilsyneladende søger at skabe en stort set ubegrænset bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler

ingen begrænsninger i forhold til hvilke konti og oplysninger som bemyndigelsen kan anvendes til at fastsætte regler om når der kommer høringssvar ind med de formuleringer

altså alarmklokkerne til at ringe her i folketinget i hvert fald

give dem nogle øgede beføjelser specielt ikke er så uklare og så vidtgående som

er i det her lovforslag

en hel revision af skattekontrolloven for at få klarlagt

tydeliggjort mange af de bestemmelser der er i skattekontrolloven

at man burde gøre inden man gav øgede beføjelser

set ud på at man giver skatteministeren

udforme og fastsætte de regler om indberetningspligt og hvordan procedurerne skal være og

man nu har den her tillidskrise

at en problemstilling i lovforslaget også er de øgede

nærmere vurdering af byrderne vil blive foretaget når de bekendtgørelser der udstedes i medfør

meget rart at vide inden vi vedtager et forslag hvor mange byrder vi nu

datatilsynet i deres høringssvar siger

at skatteministeriet har overvejet forslaget i forhold til reglerne i persondataloven

der ikke er fundet anledning til nogen fravigelser af dette altså

altså ikke er tydeligt nok til at vi bare kan sige ja til det her folketingssalen så på det grundlag kan

vi måske kan få nogle garantier og

at sikre at den danske finansielle sektor opfylder de krav

de finansielle aktører over hele verden

er at aftalen også

oplysninger om konti i usa

aftaler som danmark indgår med andre lande

det er klart at det her lovforslag ikke

kan ses isoleret det indgår som

når en regering skal føre skattepolitik i takt med at internationaliseringen slår kraftigere igennem en stigende internationalisering giver også større muligheder for finansielle aktører

at bruge skattely for at undgå skattebetaling og

på en balanceret måde uden at kamme over uden at ty til symbolforslag

at sikre at vi indgår de aftaler der gør det

man ikke skatteunddrager og

de enkelte er forpligtede til at betale med de kommentarer

udtrykke den radikale støtte

ikke bare amoralsk men også samfundsnedbrydende skat er en samfundskontrakt som

generationer smuldrer hvis for mange

national lovgivning slår ikke til når pengestrømmene ingen grænser kender internationale aftaler

om betalinger med amerikansk kilde

og informationsudveksling om konti imellem danmark og usa som trådte i kraft

i eu og oecd regi for at fremme informationsudvekslingen mellem eu landene og på verdensplan og vi forventer at der kommer aftaler i løbet af de næste år

om informationsudveksling med andre lande som regeringen forventer at

om udveksling af oplysninger den metode som foreslås i lovforslaget sikrer mulighed for

og tilsvarende fremtidige aftaler

et mere positivt ord at skatteministeren uanset hvad der skulle

jeg var så glad for at de radikale og socialdemokratiet

gerne vil være med til at arbejde på at vi måske kunne indskrænke lidt men jeg vil bare høre sfs ordførers tanke om det her for det

selv i sit indlæg hvor hun sagde at det var en god idé så det kunne godt tænke

er meget åben for at diskutere alting i vores udvalg hvor

man kan jo risikere at der er en dag kommer en skatteminister som ikke er lige så fornuftig som den nuværende det kunne eventuelt være fra

ikke dette som en blankocheck til ministeren men

at ordføreren nævner at det er

bør skulle indeholde bare en blankocheck til ministeren

vi gør jo noget andet med dobbeltbeskatningsoverenskomster her i folketinget

og jeg synes ikke at ministeren uanset om det er en blå eller en rød skal være bange for at komme og spørge folketinget så kan vi jo tage dialogen og jeg tvivler

stærk kost i forhold til at folketinget afgiver

synes jeg er en god idé jeg synes at vi

meget mere informationsudveksling jeg synes at vi

automatisk informationsudveksling i langt højere grad end

hvis man har en informationsudvekslingsaftale med et land

langt højere grad får automatisk informationsudveksling

hvis danske

der ligger her giver mulighed for meget mere så hvis ønsket er at sikre at der er lovgrundlag til at

så kan det gøres på anden vis jeg vil bare gerne have ordføreren til at bekræfte at det er muligt at sikre det uden at give ministeren

kan blive udmøntet men aftalen

til skatteministeren jeg er enig i at folketinget

at kontrollere regeringen naturligvis det ligger i sagens natur men det her

nogle tekniske ændringer der gør

er seks punkter hvor der bliver givet meget meget brede bemyndigelser til at skatteministeren kan dette og hint

der er det bare at jeg er optaget af at høre om ikke der er nogen betænkeligheder hos sf ved at give så brede bemyndigelser i stedet for at det

på baggrund af konkrete sager konkrete problemstillinger og ikke bare en mulighed for at kunne indgå fremtidige aftaler

har jo tit karakter af noget teknisk altså at man skal blive enige om på hvilken måde

informationsudveksle mellem de forskellige myndigheder mellem de forskellige lande men det er fuldstændig grundlæggende at vi får nogle aftaler og får udbredt de her aftaler

regi fordi verden er blevet global og vi har brug for de her værktøjer til at kunne sikre

§ otte å er for vidtgående men

det vi har folketingets udvalg til

hans kollegaer på ingen måde

nødvendigvis et lukket punkt jeg siger bare fra at jeg synes det er et godt lovforslag og sf støtter op om det som det ligger

at indgå det her for at undgå en høj kildeskat for danske finansielle institutioner men vi er enige i finansrådets kritik

at det er ærgerligt at skatteministeriet ikke nøjes med at implementere aftalen som er indgået med usa

bemyndigelser til skatteministeriet samt forsøger

de foreslåede indberetningspligter generelle for at øge omfanget af informationer som skat modtager det har også betydning for de administrative byrder som de finansielle institutioner kan forvente at blive ramt af

bemyndigelsen til at bede finansielle institutioner om at indberette for flere typer konti vil det potentielt blive et problem og en byrde som ikke står mål med gevinsten ved at øge kontrollen med skatteborgerne så af disse grunde

fra de øvrige borgerlige partier vil vi vi

nu engang skal have ind men interessant nok er de mennesker som skal sidde og arbejde med det altså bankerne selv repræsenteret ved finansrådet

har man ikke haft en særlig tæt dialog med ser det ud til

skatteministeriet og de mennesker som har siddet og lavet det her forslag i departementet

de mennesker som sidder og arbejder med det viser det sig jo at besværlighederne med det her

den blankocheck som man udsteder til ministeren

at kunne gribe ind over for private virksomheder eksempelvis er kolossalt stor i forhold til de principper vi normalt har

demokrati i forhold til den bemyndigelse man giver til ministre for her er den jo uindskrænket

bureaukrati og problemer med

altså regeringens egne repræsentanter påpeger også

når man også fra regeringens egen side siger at det her vil blive besværligt og bureaukratisk og koste mange penge

mange problemer for virksomhederne selv så de to årsager altså at det vil være kolossalt besværligt og bureaukratisk for virksomhederne og at man nærmest udsteder en blankocheck til ministeren gør

vil vi godt kunne støtte forslaget for intentionen og ideen i forslaget

danske finansielle sektor at opfylde de krav der fra amerikansk side er stillet til de finansielle institutter over hele verden

oplysning om konti i usa ejet af danskere desuden sikrer lovforslaget mulighed for at gennemføre de forventede tilsvarende regler i eu og i aftaler som danmark indgår med andre lande efter en standardmodel som

er et meget meget vigtigt lovforslag fordi det går lige ind i hele den debat om skattely og skatteunddragelse som kører

også er afdækket for nylig

de problemer som risikerer at undergrave

snyder i skat som unddrager sig at betale skat

det betyder at de almindelige danskere der arbejder hårdt hver dag

er ikke tilfredse med at skulle se at andre unddrager sig forpligtelserne over for fællesskabet derfor er hele debatten om skattesnyd og skattely enormt vigtig i forhold til at kunne fastholde fremtidens velfærdssamfund og når man diskuterer hvad der kan gøres i forhold til hele skattelydiskussionen og internationalt skattesnyd så er nøglen til det øget informationsudveksling

er nødvendige for at sikre efterlevelsen af skattereglerne i en globaliseret verden og helt helt afgørende

være med i forreste linje i disse

er mange af de borgerlige partier her i i folketinget der normalt altid vil støtte varmt op

skepsis men her må jeg sige at her har amerikanerne virkelig været

det har meget at gøre med at også skatteunddragelse spiller en stor rolle i den amerikanske

hvis de skal bare fastholde en minimal standard for deres velfærdssamfund hvis de

jo flere af de rigeste som snyder i skat som unddrager sig skat jo vanskeligere bliver det at få indtægterne ind medmindre

det dilemma som politikere i hele verden står med i øjeblikket

derfor er den her dagsorden så fantastisk vigtig

derfor at usa har været i front

jeg meget meget tilfreds med at vi gør det viser også at danmark er i forreste linje når det gælder

vi også er villige til at tage en konsekvens af det

i hvilket omfang der er tale om meget politiske ting eller tale om mere mere praktisk orienterede

de andre ordførere fra regeringspartierne har sagt er vi

jeg regner med at vi under udvalgsbehandlingen også kan få de argumenter frem og så diskuterer vi det i skatteudvalget

bunder jo alt sammen i de beføjelser der er i skattekontrolloven og det er også

udvide skattekontrolloven med mere end det den konkrete aftale kræver er vi altså noget

jeg håber at ministeren vil gå konstruktivt ind i udvalgsbehandlingen så vi måske kan indskrænke det til at omfatte den aftale som vi begge to er enige om

forhandlingen er åbnet herre torsten schack pedersen er første ordfører

regeringen kan dække sig ind over at det skyldes den parlamentariske situation økonomien eller man bare er blevet klogere nej er et løftebrud som

rekord i at gøre så hurtigt som muligt efter løfterne var givet

stod i september sidste år på dis topmøde og sagde at regeringen

planer om nye generelle forhøjelser af afgifter og erhvervsskatter og indkomstskatter og da regeringen tidligere i år præsenterede sit udspil til en vækstpakke lød det igen fra statsministeren at regeringen ikke ville pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter det løfte holdt så i to og halvfjerds

så kom regeringen med det udspil som er baggrunden for det forslag vi nu står med som skal opkræve otte og tyve milliard kroner ekstra i skat det virkede som om det skulle fungere som et plaster på såret

regeringspartiet sf som var i voldsomme interne problemer oven på regeringens vækstudspil jeg jeg tror såmænd også

derfor hev man de onde olieselskaber op på bordet de skulle betale for at realisere timemodellen på togområdet

men vi forstår bare ikke hvorfor finansieringen ikke kunne findes på anden vis men det var udelukket det skulle være via aktiviteterne i nordsøen

synes vi ikke at vi skal øge skatten på danske arbejdspladser ej heller hvis de ligger i nordsøen regeringen påstår at der bare sker en harmonisering af skattereglerne i forhold til den aftale der i to tusind og tre blev indgået

sikkerhed for rammevilkårene mange år frem aftalen sikrede at den danske stat fik en større andel af olieindtægterne end tidligere mod

en central ting fast aftalen fra to tusind og tre var rigtig god for den danske stat det var ikke en ros vi blev præsenteret for af den daværende opposition men det lader nu faktisk til at regeringen anerkender at den ikke var så tosset endda og det er da trods alt glædeligt at vi får den indrømmelse i dag for tidligere har påstanden jo været at hvis bare den tidligere regering havde fulgt en anbefaling fra kulbrinteudvalget fra to tusind

være kommet langt mere end hundrede milliard kroner ekstra i statskassen

kan man jo undre sig over hvorfor det ikke er det

det er jo af den simple grund at det forslag fra to tusind ville betyde at investeringerne ville falde der ville blive hevet mindre olie op af nordsøen og at staten ville få

færre penge i kassen vi kan bare se til storbritannien for at se hvad konsekvensen af skærpede beskatningsregler

investeringerne faldt statens provenu faldt og for at få gang i aktiviteterne måtte man sænke skatten til et lavere niveau end

kigger man på forudsætningerne for regeringens provenubetragtninger for dette forslag

må man også sige at det er temmelig optimistisk ifølge det internationale energiagentur

vil olieprisen de kommende år falde men ifølge regeringen

klogeligt nok tør regeringen ikke give garanti for provenuet men regeringen bruger meget gerne pengene

høringssvarene er meget kritiske over for forslaget

den del der drejer sig om reel lovgivning med tilbagevirkende kraft juridisk formelt

forslaget sikkert inden for rammen men i virkeligheden er

det noget helt andet klimaministeren udtalte ved fremlæggelse af planen vi har lagt utrolig stor vægt på at vi gennemfører overgangsregler der gør at alle de investeringer som er blevet sat i gang på de gamle regler beskatter vi efter de gamle regler og så ruller man stille og roligt over på de nye men læser man høringssvarene

blandt andet advokatrådet kritiserer lige præcis dette forhold meget

der er indgået kontrakter og forpligtelser som først føres ud i livet efter den første januar to tusind og fjorten så de facto bliver der lovgivet med tilbagevirkende kraft lad os bare kigge til norge der

man andre overgangsregler netop for at

det mener regeringen i danmark ikke er nødvendigt det synes vi i venstre er ubegribeligt for det svækker tiltroen til danmark som investeringsland når regeringen kommer med meget klare udsagn om at skatten ikke skal stige for så bagefter at hæve den og det svækker lysten til at investere i danmark når allerede planlagte investeringer nu skal beskattes efter nye regler

at gøre det attraktivt at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i danmark regeringen vil gerne bryste sig af at gøre det samme men ord og handling følges ikke ad

det her lovforslag risikerer at koste arbejdspladser og derfor kan vi fra venstres

jo ikke det regeringen foreslår heldigvis så

de udsagn man tidligere er kommet med jeg må jo bare konstatere at der i medierne er meldt ud at der er selskaber der har sagt at de trækker sig fra danmark nu og det synes jeg er bekymrende

for jeg troede at vi alle havde en fælles interesse i at sikre at det var så attraktivt at investere

til overfladen og giver penge i kassen

det er en konsekvens af at regeringen ændrer på reglerne og

hurtigere til og fra arbejde og hurtigere til og fra de enkelte landsdele

det her kan høre at vi over de næste mange år skal investere en masse penge

venstre ikke være med hvordan kan det være at venstre

et lovforslag vi står med der tilvejebringer varig finansiering på tre hundrede og tres million

vores melding til finansministeren var

så man kunne slå nogle olieselskaber oven i hovedet og sikkert tilfredsstille nogle venstreorienterede dele af sit bagland det var det afgørende i stedet for at sige at ok skal der findes finansiering til togfonden så lad os da tage en drøftelse

venstre skal finde et eller andet mærkeligt argument

ikke vil være i danmark og så ligesom blæse det op til at så er der ikke nogen olieselskaber der vil være i danmark men det har jo ikke hold i

og interesse for den syvende udbudsrunde og hvor der er penge at tjene

skal kapitalen nok også finde hen og derfor skal olieselskaberne også nok komme og investere i danmark så jeg har ikke nogen frygt for at det hele går i stå i nordsøen og jeg synes det

socialdemokratiets side den årlige beskæftigelseseffekt er indledningsvis relativt begrænset og stigende op til cirka to tusind personer i to tusind og tyve i en år og i varig virkning

langt langt flere arbejdspladser forsvinder

er bekymringen fra venstres side vores bekymring er

i stedet for at finde en anden måde

ideologisk korstog fred være med det så er vi bare uenige

vores bekymring for at arbejdspladser i nordsøen

hold i virkeligheden den har hold i erfaringerne fra storbritannien men det vælger man så at sidde overhørig det er så

investering på otte og tyve en halv milliard kroner i grønnere og hurtigere tog

hvorfor er det vi ændrer reglerne

jo hele tiden sørge for at vi bruger samfundets olieressourcer bedst muligt og det gør vi desværre ikke med de gamle regler de gamle beskatningsregler forvrider nemlig

olieselskabernes investeringer på en måde som ikke er optimal for samfundet som helhed simpelt hen fordi statens indtægter og selskabernes udbytte af ressourcerne i nordsøen samlet set bliver mindre end hvad der er muligt hvis vi beskatter olieressourcerne

faldende olieressourcer på verdensplan mener jeg at det er en bunden opgave at vi sikrer en langt større indvending af danskernes fælles olieressourcer

det her lovforslag harmoniserer vi beskatningen af kulbrinteindvinding i nordsøen sådan at de selskaber der i dag beskattes efter de gamle regler fra den første januar to tusind og fjorten vil blive beskattet efter de samme regler som i dag gælder for eneretsbevillingen

lovforslaget indeholder desuden en overgangsordning som betyder at selskaberne får en rimelig overgang til nye regler

lovforslaget nedsætter vi kulbrinteskattesatsen fra halvfjerds procent til to og halvtreds

til fem procent i seks år i stedet for fem og tyve procent i ti år feltafgrænsning bliver ophævet så selskaberne kan modregne underskud fra et felt i indkomst

ophæver vi produktions dispensations og

er det særlig vigtigt at hæfte sig ved at vi ophæver feltafgrænsningen under de gamle

kan man ikke fratrække underskud fra et urentabelt felt i overskud fra et lønsomt felt fradragene er bundet til aktiverne på hvert enkelt felt og det mindsker selskabernes incitament til at efterforske og udbygge felter særlig felter hvor der er stor risiko for tab det problem vil vokse i takt med at felterne med de bedste olieforekomster bliver

vi fjerner derfor feltafgrænsningen så olieselskaberne får et større incitament til at investere samfundsøkonomisk rentabelt når de bliver omfattet af de nye regler samlet set vil provenuet frem til

harmoniserer beskatningen i nordsøen

er bag aftalen regeringen enhedslisten og

kollektiv trafik det vil nemlig være til gavn for alle danskere

midlerne i togfonden dk overordnet vil blive brugt til at virkeliggøre timemodellen

i den periode hvor der bliver anlagt bedre og hurtigere tog vil alle togfonden

behov for op til tyvetusind flere bygge og anlægsarbejdere og medarbejdere i serviceerhvervene

rejst spørgsmål om hvorvidt der er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft her er svaret nej lovforslaget ændrer ikke på beskatningen i indkomstår før to tusind og fjorten hvorfra de nye regler får virkning der indgår altså ikke elementer med tilbagevirkende kraft i lovforslaget i offentligheden er det også

blev indført i to tusind og tre har vist at de i højere grad end de gamle regler

reglerne fra to tusind og tre har ikke afholdt de berørte selskaber fra at investere den sidste udbudsrunde og ikke mindst forhåndsinteressen for den kommende syvende udbudsrunde hvor alle tilladelser er omfattet af de nye regler vidner om at der fortsat er stor interesse for den danske del af nordsøen det betyder ikke at alle selskaber kører videre efter fastlagte planer nogle selskaber vil selvfølgelig revurdere deres planer men der er ikke belæg for at sige at aktiviteten går i stå tværtimod skaber vi med loven klarhed over de langsigtede rammevilkår og på en række punkter forbedrer vi vilkårene for eksempel ved at selskaberne får bedre adgang til at udnytte underskud fra et felt i et andet felt afslutningsvis vil jeg sige at

et rigtig godt forsalg som sikrer at vi udnytter danskernes fælles olieressourcer langt langt bedre det giver os mulighed for at investere i hurtigere og mere miljøvenlige tog til glæde for mange danskere i deres hverdag

så er der også en masse gode arbejdspladser som konsekvens af

jeg er glad for at vi er blevet enige om en aftale som sikrer en fornuftig beskatning i nordsøen uden tilbagevirkende kraft det vidner jo om at vi har løst den knast dengang vi sad inde ved forhandlingsbordet

har lyttet til min ordførertale have kunnet høre at

er nogen af de her regler der træder i kraft

i dag har vi jo den seksogtyvende november to tusind og tretten så enhver der følger med

debat kan jo se at der ikke er noget med tilbagevirkende kraft vi behandler i dag et lovforslag som skal træde i kraft per første januar

så vil jeg gerne have ordføreren til at

beskrive hvordan stigende skatter og afgifter kan være gavnligt for beskæftigelsen jeg vil også gerne have at ordføreren bekræfter at det tilsagn som statsministeren gav da vækstpakken blev præsenteret om at regeringen ikke ville komme med nye generelle stigende skatter og afgifter

at der i anlægsfasen er en masse gode arbejdspladser i den og vi sikrer også at når

øger det mobiliteten det øger øger arbejdsudbuddet og på den måde er det også gavnligt for dansk økonomi så det her

meget meget forvridende i forhold til de forhold som kommer til

være konsekvensen af det her lovforslag ja

men der er stadig væk stor stor interesse for at udvinde olieressourcerne i nordsøen

synes bare at venstre skulle se at glæde sig over at der er en regering der gør noget for at skabe arbejdspladser

de næste der skal være bekymret for at det løfte som statsministeren har givet flere gange ikke holder

for ordføreren må da være klar over at den usikkerhed der

men det er måske helt forbigået ordførerens opmærksomhed at der er nogle

nogle rammevilkår vi byder virksomheder i danmark og hvor troværdigt det er når landets statsminister siger

der var plads til selvransagelse hos herre torsten schack pedersen kunne man måske lige minde ordføreren om at den korte tid herre lars løkke rasmussen var statsminister var dér hvor vi mistede ethundrede og toogtredivetusind private arbejdspladser i danmark og dér brandskattede herre lars løkke rasmussen dansk erhvervsliv med to og tyve milliard kroner ikke bare et enkelt år

dansk erhvervsliv skulle ekstra byrder midt i den værste økonomiske krise vi har set siden nitten trediverne jeg synes bare det var på tide at venstre erkendte at det er dem der

giver vi jo her mulighed for at man kan fradrage de udgifter og underskud man måtte have på et andet felt

sikrer vi at flere olieselskaber tager langt flere af danskernes fælles olieressourcer

enkelte selskab og statskassen

problematisere om man nu kunne få passagerer nok til den timedrift som er det endelige mål med at man

mellem de store byer sådan at man får samlet de sidste passagerer op så der ikke kører tomme tog rundt men så ryger

hele meningen med at det kun skal tage en time at køre fra københavn til odense og fra odense til århus og fra odense til esbjerg og så videre har man løst det problem

elektrificerede jernbanestrækninger det vil nok også

være herre ole birk olesen bekendt at forhandlingerne om hvordan det konkret skal foldes ud over det danske land pågår i transportministeriet og derfor

det synes jeg de modige partier som er med til at finde pengene skal sidde at finde ud af i ro og mag og på den måde skal

tager mere end en time at køre fra den ene by til den anden by så synes jeg nok at det er lidt præmaturt

til at går rundt og siger at de også går ind for at vi skal

togbanenettet i danmark

til stor gavn for danskerne og det vil også gå

om at man harmoniserer beskatningen af kulbrinteindvinding i nordsøen så de selskaber der i dag beskattes efter de gamle regler

kommer under de nye fra den første januar to tusind og fjorten

de samme regler som i dag gælder for blandt andet danske mærsk

hvorfor skal udenlandske selskaber slippe billigere end danskejede mærsk

de nye regler bliver sådan at hvor man i dag har en

fradragsprocent på

og halvtreds procent på alle investeringer hvilket må siges

en justering af det feltafgrænsningen ophæves også så selskaberne kan modregne underskud fra felt til felt i indkomsten og det er også en

det er med tilbagevirkende kraft må jeg bare sige at det her

overgangsregler som gjaldt for selskaberne og det de fik med nordsøaftalen for to tusind og tre hvor venstre og konservative var med sammen

og de radikale derudover vil

der endnu ikke har iværksat en produktion det er en overgangsregel der vedrører selskabernes kulbrintefradrag hvor man sikrer at investeringsudgifter vedrørende felter der endnu ikke er i produktion eller er under

lempeligere overgangsregler end der var i to tusind og tre

sådan set er vores fælles undergrund jeg synes det er vores pligt som

den balance synes vi faktisk at man har fundet med den her aftale så derfor

talerstolen jeg citerer nu

advokatrådets bemærkninger i deres høringssvar advokatrådet er principielt betænkelig ved at lovgivning får formel eller faktisk tilbagevirkende kraft rådet noterer at lovforslagets overgangsbestemmelse medfører en faktisk ikrafttrædelse der afviger fra det mere sædvanlige derved at allerede foretagne investeringer bliver omfattet det vil altså sige at virksomheder

staten kommer som en tyv om natten og pålægger dem ny skat af noget som man har truffet beslutning om tidligere og som man ikke kan lave om på

ordføreren at det er fair og rimeligt at behandle

at udenlandske selskaber kommer til at betale det samme som danske mærsk og det er vel fair nok at man

i forhold til det med overgangsreglerne har vi hele tiden

de investeringer man har lavet ville vi også gerne

at investeringer man allerede havde betalt for eller var i gang med at opbygge på et anlæg

har fået flyttet regeringen et stykke ad vejen men vi

modsætning til det der er sket her hvor regeringen er kommet som en tyv om natten og har trukket et nyt skattesystem ned over hovedet på virksomhederne

faktum er at et eksempel er er danoil et

på grund af det udbytte man får fra nordsøen får fjernet ti procent af udbyttet

to og fyrre million

ekstra høj beskatning det jo fuldstændig urimeligt og det er ubegribeligt synes jeg

stadig står ved det har man ikke fortrudt efter at alle fakta er kommet frem

er når det er præcis de samme regler som den konservative

jeg er ikke enig i at det her kommer til at koste flere tusinde arbejdspladser tværtimod nu sænker man faktisk kulbrinteskatten fra halvfjerds til to og

det bliver mere attraktivt at producere noget mere olie

før at man helt konsekvensfrit kan

vil ikke koste nogen som helst arbejdsplads der vil endda komme flere arbejdspladser til danmark

man øger beskatningen af olieselskaberne hvordan ser dansk folkeparti på det vil der ikke blive tabt en eneste

mere olie derude det skaber

så nej jeg tror altså ikke at det her kommer til at

masse arbejdspladser

konkurrencepræget virksomhed som ligger inde midt på land som måske sælger øl slik eller laver biler

ikke samme konkurrence på det område som der er på de andre så jeg tror ikke at man kan sætte det op på samme måde

man sætter skatten op for en virksomhed bliver konkurrencesituationen værre i

hvor der måske er en lavere skattesats men det her er altså indvinding af råstoffer i nordsøen

sker der en harmonisering så de selskaber der i dag beskattes efter de gamle regler fra nytår to tusind og fjorten bliver beskattet beskattet efter de samme regler som gælder i dag for eneretsbevillingen og for tilladelser meddelt den første januar to tusind og fire og fremefter

at kulbrinteskattesatsen nedsat fra halvfjerds procent til to og to og halvtreds procent og kulbrintefradraget nedsættes til fem procent i seks år i stedet for fem og tyve procent

det er med til at forrykke incitamentsstrukturen

der er meget debat om feltafgrænsningen ophæves så selskaberne kan modregne underskud fra et felt i indkomst fra et andet felt og sådan er der en lang række andre elementer som jeg vil vil undlade at komme ind på

den her aftale i perspektiv nedsættelse af kulbrintefradraget vil især øge beskatningen af meget attraktive felter mens lempelserne vil komme mere marginale felter til gavn

om at aktiviteten fremadrettet vil gå ned i kadence men jeg mener samlet set ikke at der er belæg for at sige at aktiviteten går i stå og at vi kommer til at mangle penge og provenu jeg fristes nærmest til at sige tværtom der bliver nu skabt klarhed over de langsigtede rammevilkår og på en lang række punkter forbedrede vilkår i form af lavere skattesats afskaffelse af bruttoskat

jeg mener også at mange af de virksomheder

berørt af det her efter den harmonisering jo også har

se det her komme og på den måde tror jeg også man skal se på effekten og betydningen af at der er skabt klarhed

at få sagt at de ekstra indtægter går til kollektive og bæredygtige trafikinvesteringer til gavn for

den her snak om tilbagevirkende kraft

kan der være elementer af det som spørgeren siger som kan være rigtige

så entydigt som spørgeren lægger op til derfor mener jeg ikke man kan tale om

mener jeg at vi har lyttet ved at sige at

jeg hører da ikke det radikale venstres ordfører også sige at den

juridiske videnskab behøver vi ikke at lytte til og man behøver heller ikke at lytte til danoil der har gjort opmærksom på at

dækningsbidraget og bundlinjeresultatet og man behøver ikke at lytte til det norsk tyske bayerngas der siger

involvering fordi det her simpelt hen er for uretfærdigt og urimeligt eller hvordan står det radikale

er tale om en harmonisering

mener ikke at man kan sige at det er i strid med statsministerens vurdering og tilkendegivelse og jeg håber da også

sikre at vi ikke forhøjer skatter og afgifter så jeg håber da ikke at spørgeren er ked af statsministerens udmelding om at vi ikke skal sætte

for alligevel at hæve skatter og afgifter

at det er i modstrid med statsministerens udmelding for godt et år siden derudover

at kritisere os for ikke at have sat

når man så læser flere bøger

lærer man også om markedsfejl og om at skatter kan virke

der går man ikke fra fravær af skatter til eksisterende skatter men at skatter kan blive ændret undervejs og at incitamentsstrukturer også bliver ændret undervejs

at vi skulle kigge på nordsøbeskatningen og da skatteministeren

her forslag til hvordan man kunne lave en model

vi havde ønsket at kigge på den eksisterende model fra to tusind og tre men som

synes jeg regeringen og skatteministeren har fundet en rigtig god model hvor vi siger jamen selvfølgelig

skal udenlandske selskaber

begge partier har bidraget rigtig godt

også i forhold til overgangsordningen som som

dfs ordfører var inde på

provenu på over otte og tyve milliard som skal bruges i togfonden dk for at bringe den danske togdrift ind i det enogtyvende århundrede det bliver en togfond der kommer til at elektrificere togstrækningen i danmark indføre en timemodel og sikre hurtigere tog i hele danmark ikke kun de store byer og opgaven giver endda tyvetusind arbejdspladser lovforslaget sikrer også at udenlandske selskaber som jeg var inde på betaler skat og har fradrag efter de samme regler som

er jo kun rimeligt jeg synes man må være venstremand

det er rimeligt at udenlandske virksomheder har en mere gunstig ordning end for eksempel mærsk lovforslaget indeholder også en overgangsordning det

ændringerne for beskatningen kommer til at ske fra

og halvtreds procent til tredive procent lige præcis de her to dele sammen med med rørledningsafgiften gav jo nogle helt forkerte incitamentsstrukturer tror

skattesatsen men også fradragssatserne nu er jeg datter af en borebisse så jeg har hørt meget

og det kunne blive enige om uanset

med i aftalen eller ej

i indkomsten fra et andet felt

jo diskutere i et andet regi eller nogen skal diskutere det i et andet regi

det er fantastisk at vi

hvor vi både sikrer en

vi så bruger pengene på pendlerne på at sikre et moderne tog og skinnenet i danmark som samtidig giver en masse arbejdspladser

synes det er et fantastisk lovforslag

håbet er lysegrønt så det kan jo være

naturligvis lovforslaget og synes at det

samme synes sfs ordfører ikke et problem at man selv går og siger at man har lavet en aftale der ikke har noget med tilbagevirkende kraft at gøre

i høringssvaret at den juridiske videnskab advokatrådet siger at det

det siger flere andre også det siger jeg også

er helt tydeligt fordi folk der har investeret før to tusind og fjorten ikke får de investeringer de er forpligtet til at betale

skatten det gør vi ikke vi ændrer på nogle vilkår hvor vi

overskud og underskud mellem felter

det de opponerer imod og al erfaring siger at når man hæver skatter og afgifter omkostninger der så defineres som det så

tab af arbejdspladser det giver tab af konkurrencevne det koster til den danske statskasse

det uanstændigt at man som en tyv om natten kommer

i forhold til at vi tidligere har lavet afskrivningsregler som har

vi har fået her i dag i sit

spørgsmål til mig da jeg var på talerstolen spurgte sfs ordfører om ikke der var en fantastisk interesse

der er et tal på på en og tredive

ordfører er interesseret i at vi i fællesskab kan få den liste bragt frem under udvalgsbehandlingen

bede energistyrelsen om at vurdere hvor mange af de en og tredive selskaber der har været til stede

men for mig at se ikke noget problem jeg

være noget teknisk i vejen for det men det har jeg virkelig ikke nogen voldsomme følelser

nærmest latterliggør at jeg siger at der er forskel på om man hæver eller sænker skatten

nogle skatteordførere i folketingssalen sammen med skatteministeren

påpeger at man altså ikke hæver skatten man sænker skatten

et provenu ud af det selvfølgelig det er derfor vi gør det

min bekymring er at når vi står med det konkrete

at få det konkretiseret og finde ud af hvor meget

i det for det er jo den bekymring vi er nogle der har

betyder at der er selskaber der ikke vil investere der er flere der allerede har meldt det ud i medierne med risiko for at

der er en tidsmæssig forskydning af hvornår de opererer hvornår de investerer

det fordi det er en del af en aftale det er

forbedre miljøet for det det gælder om elektrificering af jernbanen det er vi helt og fuldt med på selvfølgelig er vi det skal vi komme noget kritisk om det lovforslag vi behandler i dag så er det

en diskussion om om mærsk

de selskaber vi snakker om i dag så er jeg fuldstændig enig det er også derfor at vi i årtier har talt for

som burde være endt i fællesskabets

det har vi prøvet at få gjort bedre gennem tiderne og det vil vi stadig væk gøre vi arbejder stadig væk for at

jo desværre ikke kunnet få regeringen med på det beklager vi vi men det er sjældent sådan at enhedslisten giver op bare fordi vi lige umiddelbart kan få for eksempel regeringen med på et

forslag som vi arbejder med der er en lille ting jeg

det er at provenuet anslås at være

elektrificeringen er indtil videre

i omegnen af tre og tyve milliard kr og det vil sige at der i virkeligheden er fem milliard

der har vi et meget klart budskab til regeringen

de forhandlinger vi har i øjeblikket om hvordan den her elektrificering af jernbanerne i danmark skal se ud

skal vi også disponere de sidste fem milliard

de skal så hurtigt som overhovedet muligt disponeres til nogle konkrete projekter udeomkring

herre frank aaen om at regeringen i et væk taler om at man bare vil skabe lige vilkår det er jo ifølge herre frank aaen ikke rigtigt hvis vi kigger hen over hele processen fra man begynder at investere i olieudvinding og undersøge oliefelter osv og til man hiver olie

er en ligestilling ifølge herre frank aaen så hvad synes herre frank aaen om at regeringen påstår at

det er vi meget stærkt utilfredse med og ved førstkommende lejlighed hvor vi måske kan danne et flertal sammen med liberal alliance det kunne man da

nok sammen med lidt flere partier end vores to vil

meget gerne sørge for at der kommer en skrappere beskatning af den største del af olien der er ude i nordsøen

de får alle udgifter dækket de får hver en krone de har brugt til efterforskning og

og det er først overskuddet derefter

lave skatteændringer men altså når vi så tager den konkrete situation vil jeg bare for at være lidt mere præcis

at de selskaber vi taler om i dag

set bare en retfærdighed der bliver gennemført

regeringens tilgang var at man

de regler der gælder fremadrettet og hvis ikke regeringen gjorde det hvad mener herre frank aaen så

på grund af at man ikke fulgte anbefalingerne fra år to tusind så er statskassen gået glip af hundredvis

med nye skatteforhøjelser for erhvervslivet der havde været talt meget om konkurrenceevne

di topmødet og nu kunne fru helle thorning schmidt statsministeren så garantere

blive sat op yderligere så skete det igen ved vedtagelsen af vækstpakken at statsministeren sagde at skatterne

og så gik der ganske rigtigt kun tre døgn som herre torsten schack pedersen har pointeret her

med det her om at skatten skulle sættes op for olieselskaberne i nordsøen så regeringen siger ét men gør noget ganske andet og det er jo hvad vi kender fra den her regering også i forhold til hvad partierne i regeringen sagde før valget og hvad de gjorde efter valget den her skatteforhøjelse vil utvivlsomt føre til færre investeringer i olieudvinding i nordsøen det behøver man ikke at diskutere lang tid det er sådan at når man lægger ekstra skat på en branche fører det til mindre lyst til at investere i den branche og dermed skabelse af

regeringen har jo analyseret situationen

hvis den løfter skatten på olieselskaberne så vil de borgerlige partier være imod det og det synes regeringen er en meget meget

at bringe sig i at de borgerlige partier er imod og den er for

så til gengæld bruge nogle penge på togene og det er rigtig rigtig rart det store spørgsmål er imidlertid hvor er passagererne til de tog

det er ikke sikkert at der nok passagerer der vil køre mellem de store byer til at togene kan fyldes op

men hvad var så formålet med hele den her øvelse hvad var formålet med at øge beskatningen

men det mål

flere stop undervejs så der ikke kan laves timedrift

det vigtige er tilsyneladende bare at pengene bliver kradset ind så må man bagefter finde ud af hvad pengene skal bruges til det synes jeg ikke er en holdbar måde at gøre det her på men det er et udtryk for den her kommunikationsstrategi fra regeringen hvor den gerne vil gøre de store internationale olieselskaber til syndebukke for al mulig dårskab i verden

over for de borgerlige partier som tænker mere klart og tænker mere på arbejdspladser men som har en vanskeligere sag at forklare det er ikke særlig godt at være vidne til denne form for venstrepopulisme og det undrer mig at det radikale venstre vil være med til det det undrer mig at dansk folkeparti vil være med til det

at holde sig til højrepopulisme men i den her sag

det så venstrepopulisme vi stemmer imod lovforslaget og det gør vi med stor

vækstområde i forbindelse med offshore og vind vi synes at man forsømmer

god ting i dansk lovgivning at man adviserer i god tid og at man forhandler

inden man indfører et nyt skatteregime som i det her tilfælde bliver trukket ned over virksomhederne kommer som en tyv om natten det virker med tilbagevirkende kraft vi ser i høringssvaret fra advokatrådet

grund det samme

dansk erhverv og flere olieselskaber vi har jo også

fra olieselskabernes side bayerngas et norsk tysk ejet olieselskab har leveret nogle af deres licenser tilbage fordi de ikke længere mener at man bliver behandlet ordentligt når man oplever den her form for tilbagevirkende kraft vi har et mindre olieselskab med dansk repræsentation dan oil som jo alene i forbindelse med de gældende regler har oplevet at de må afgive ti procent af deres dækningsbidrag til dong fordi der blev udviklet mere end man havde regnet med og selv om man har medvirket til efterforskningen med de udgifter der er forbundet med det mister man altså et provenu på omkring to og fyrre million kr og så kommer der her

skattelovgivning som rammer dem oven i det

i forbindelse med den gamle aftale og de investeringer

foretaget investeringer milliardbeløb hvor overgangsordningen kun giver dem mulighed for at få fradrag og

overgangsordningen og det er rent faktisk fire og firs procent af de

derfor at vi er lodret modstandere af det her lovforslag vi synes ikke at staten opfører sig ordentligt vi er helt sikre på at det betyder at virksomheder flytter til andre markeder foretager deres investeringer der og finder udbyttet der og så kan man jo godt henvise til syvende udbudsrunde og der er stor interesse

de møder der har været

ingen aner hvad udbyttet bliver og at der er interesse

sige til men nu må vi se vi er fast overbevist om at det her koster dansk økonomi vi burde have gjort som man gør i norge hvor man når man indfører et nyt skattesystem

første januar næste år skal i vide at når i handler med staten og indgår nye aftaler

et nyt skattesystem at så er det den her afregningsform der gælder det er jo fair and square der går virksomhederne ind i det med åbne øjne og kan foretage alle deres kalkulationer på den baggrund

de er blevet snydt der er ikke nogen ændrede vilkår der er ingen tilbagevirkende kraft

været den rigtige måde at gøre det her på

vi jo forsøge at rejse nogle af de her spørgsmål men jeg

været fast i kødet i udtalelserne om at

bliver lavet noget om her og dansk folkeparti vakler jo ikke det er helt ubegribeligt for mig at

på at støtte en aftale af den her art med de mange negative konsekvenser

de skattemæssige konsekvenser tabet af vækst tabet af beskæftigelse

juridiske videnskab siger at det her

med tilbagevirkende kraft jeg

at dansk folkeparti er blevet snydt i forhandlingerne er blevet overbevist

sørge for at det ikke sker sådan at man gør det samme som bendt bendtsen gjorde da han lavede aftalen

hvor man gik ind i en forhandling

parterne frivilligt indgik en ny aftale

der er væsentlige forskelle og andre har redegjort for de forskelle

har foretaget investeringer på mange milliarder

har forsøgt sig med et tilsvarende tiltag nemlig at hæve skatter og afgifter fordi der var nogle der troede

indtægterne omkostningerne og så får vi et større provenu i statskassen og at det går nok men hvad skete der investeringerne trak sig virksomhederne fandt andre markeder at etablere sig på og det kostede job og omsætning så man måtte

afvisning af forslaget fra det konservative folkeparti vi medvirker ikke til den slags

er det ikke det er faktuelt ikke den samme overgangsordning i to tusind og tre indgik man en aftale hvor parterne havde fået forhandlet sig til rette der havde man været ude i en køb

her kommer man og trækker et nyt system ned over hovedet på virksomhederne og som jeg redegjorde for har

norske olieselskab

forventet da de foretog investeringen altså før to tusind og tolv de ved også at de har bestilt boreplatforme

argumentere for men så er det bare vigtigt at man gør det på en ordentlig måde som man eksempelvis har gjort det i norge så burde

have krævet i forhandlingerne ligesom vi krævede at hvis der skal harmoniseres siger vi

virksomheder går ind i nye aftaler med staten gælder følgende beskatningsgrundlag

alle nye projekter alle nye licenser alt hvad der bliver foretaget af nyt e

sker en harmonisering så de selskaber der i dag beskattes efter de gamle regler fra den første januar to tusind og fjorten bliver beskattet efter de samme regler som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser meddelt den første januar to tusind og fire eller senere

også glad for at det er lykkedes at blive enig med aftalepartnerne om overgangsregler som svarer til dem duc selskaberne

kulbrinteskattesatsen nedsættes fra halvfjerds procent til to og halvtreds procent kulbrintefradraget nedsættes til fem procent i seks år

feltafgrænsningen ophæves så selskaberne kan modregne underskuddet fra et felt i indkomst fra et andet felt og produktions dispensations og rørledningsafgifterne ophæves jeg synes at der er så mange positive elementer i forslaget at jeg ikke er bekymret for produktionen i nordsøen jeg synes også det er værd at understrege at det er det danske folk der har ejendomsretten til vores fælles undergrund derfor er det kun rimeligt at en større del af indtægterne fra undergrunden tilfalder det danske samfund og det glæder mig at de ekstra indtægter går til kollektive og bæredygtige trafikinvesteringer til gavn for tusindvis af danskere vi tager med andre ord en del af udbyttet fra vores fælles naturressourcer og investerer dem i grøn transport

regeringen sikker på så sikker som man kan være jævnfør regeringens forsigtighedsprincip at olieprisen udvikler sig på den

det her lovforslag står i skærende kontrast til en række internationale organisationers

hvad har det af betydning for provenuet og hvad vil det betyde

jo rigtigt at ingen præcis ved hvordan oliepriserne udvikler sig de næste mange år men der er man jo altid nødt til at bruge nogle prognoser og det er det vi har gjort

har brugt kulbrinteudvalget vi har brugt det prognosegrundlag som alle regeringer også den daværende borgerlige regering

til den slags beregninger

om man så må sige leverer analyser af det her men

brugt

jo ikke tale om

at gå

blev afskaffet i to tusind og ni af den tidligere vk regering med støtte fra df

gennemføres samtidig med at man afskaffede omkostningsgodtgørelsen til selskaber og fonde blev reglerne ændret således at selskaber og selvstændigt selvstændigt erhvervsdrivende fik fradrag for udgifter til sagkyndig bistand ved en sagsbehandling ved første instans endvidere fik selskaberne fradragsret for bistandsudgifter i klagesager skattekommissionen hvis rapport om lavere skat på arbejde fra to tusind og ni dannede grundlag for forårspakke 20

ikke at der var knyttet retssikkerhedsmæssige betænkeligheder til afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen til selskaber og fonde kommissionen lagde navnlig vægt på at selskaber og fonde i

altid var bistået af professionelle rådgivere og ofte var anledningen til en klagesag efter kommissionens opfattelse at et selskab ønskede at få afklaret retsstillingen

ikke findes i andre lande efter den gældende retstilstand får selskaber og fonde fradrag på bistandsudgifter i skattesager og det sker allerede ved førsteinstansbehandling hvis et selskab eller en fond vinder en skattesag ved domstolene får selskabet eller fonden efter de almindelige regler i retsplejeloven normalt tilkendt sagsomkostninger jeg mener derfor ikke at der er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved den nuværende retstilstand tal fra landsskatteretten synes heller ikke at give grundlag for at konkludere at færre selskaber og fonde klager til landsskatteretten efter at omkostningsgodtgørelsen til selskaber og fonde blev afskaffet i to tusind og ni skulle man gå ind på forslagsstillernes beslutningsforslag og tilbagerulle reglerne fuldstændig skønnes det at ville øge statens udgifter til godtgørelsesordningen med fem og fem og fyrre million kroner regeringen må særlig i tider som disse udvise en høj grad af økonomisk ansvarlighed der er behov for at prioritere og regeringen finder ikke at tiden er

og ved domstolene vi er medfremsættere på det her

det er vigtigt med en god retssikkerhed på skatteområdet det er vigtigt der er gode klagemuligheder så folk har

for at tage kampen op imod skat hvis de føler de har fået en uretfærdig behandling

forkert skatteansættelse derfor synes vi det er vigtigt at man får en omkostningsgodtgørelse når man vinder en sag det er et vigtigt element

ikke være en økonomisk belastning

der har været rigtig mange uheldige sager på

god grund til at vi nu styrker retssikkerheden på skatteområdet der synes jeg at omkostningsgodtgørelsen kan

et godt element vi synes også at der burde komme en revidering af skattekontrolloven altså skats beføjelser til

men vi synes også det er

et skatteankenævn og senere til landsskatteretten

man nu kun får et skud i bøssen så der er mange forringelser

vi håber på at vi kan gå lidt i den anden retning

om at genindføre den omkostningsgodtgørelse som de tre partier selv har afskaffet

omkostningsgodtgørelsen er et retssikkerhedsmæssigt problem det står i skærende kontrast til

det var herre torsten schack pedersen fra venstre

én eneste af de tre ordførere

retssikkerhed fra folketingets talerstol da man behandlede lovforslag l to hundrede og to og da den daværende venstreskatteminister herre kristian jensen blev direkte forespurgt af jyllands posten og det blev så trykt den treogtyvende maj to tusind og ni sagde han og jeg citerer nej jeg mener ikke at man skærer i retssikkerheden citat slut det kan jo undre at især det tidligere skatteministerparti venstre først er begyndt at kere sig om borgeres og virksomheders retssikkerhed efter at partiet

virksomheders retssikkerhed mens venstre havde ansvaret i skatteministeriet

og lavede en total omlægning af skattemyndighederne i danmark og måske skulle venstre for eksempel have lyttet til alle advarslerne om

sikret en mere retvisende vurdering det var helt tilbage i to tusind og syv

jensen fik det at vide og samtidig sad de efterfølgende venstreskatteministre

christensen de selv samme oplysninger overhørig og jeg kunne blive ved når det kommer til venstres stedmoderlige behandling af retssikkerheden på skatteområdet gennem de ti år hvor venstre havde

derfor glædeligt og strengt nødvendigt at den nuværende skatteminister

efter venstres pauvre indsats og jeg har stor tillid til de tiltag som skatteministeren har foretaget det seneste års tid når det kommer til retssikkerheden

understreger det her beslutningsforslag at venstre og de borgerlige partier

det til at lyde som om partierne kerer sig om retssikkerheden men når man netop kigger tilbage på de sidste ti år

hvad var det så venstre sagde dengang man fjernede omkostningsgodtgørelsen det skete under meget bombastiske udsagn fra venstres daværende og faktisk også nuværende skatteordfører som også i dag er forslagsstiller på det her forslag nemlig torsten schack pedersen

citerer fra behandlingen af l to hundrede og to tilbage i april 2009 det er gennem afskaffelse af særordninger regler og undtagelser for erhvervslivet at vi

dansk erhvervsliv har talt for lavere marginalskatter

med til at betale regningen særordninger blev det her kaldt af

at venstre og de andre partier turde fortælle hvordan man vil finansiere det der koster i omegnen af fem

helt præcis kunne fortælle hvilke danskere

skulle betale for det enten igennem nye skatter eller gennem dårligere velfærd så det er

uansvarlig økonomisk opposition men sådan er det jo heldigvis ikke når det gælder det her jeg vil bare gerne vide synes herre thomas jensen at de regler der blev indført i to tusind og to hvor vi gav den fulde omkostningsgodtgørelse

selv afskaffede for fire år siden afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen skulle finansiere skattereformen

skattelettelser

baseret på en rapport fra skattekommissionen at der ikke var knyttet retssikkerhedsmæssige betænkeligheder til afskaffelsen af omkostningsgodtgørelse

undgår man unødig belastning af klagesystemet og opnår betydelige administrative fordele og den rapport fra skattekommissionen som lå til grund for lovforslaget

selvangivelsen altid var bistået af professionelle rådgivere og at anledningen til en klagesag ofte er at et selskab ønsker at få afklaret retsstillingen på et

ifølge tal fra landsskatteretten er der ikke grundlag for at konkludere at der er sket et fald i antallet af

omkostningsgodtgørelsen i to tusind og ni set i det lys er der altså ikke noget der umiddelbart tyder på at de konklusioner og anbefalinger der dengang lå til grund for afskaffelsen ikke længere skulle være aktuelle derfor mener jeg heller ikke at

desuden mener jeg man skal huske på at ordningen med omkostningsgodtgørelse er en særdeles gunstig ordning som

hvis reglerne skulle rulles fuldstændig tilbage ville det koste staten omkring fem og fyrre million kroner årligt og hvis man samtidig fastholder den fradragsret man

vil statens merudgifter stige med fem og halvfjerds

det ville man selvfølgelig kunne

en måde at finansiere på hvis man ønskede

nogle ganske få millioner kroner på bekostning af retssikkerheden over for skat i det her land

set mange uheldige eksempler i de senere måneder på at det ikke altid står så godt til med

nænsomheden og ordentligheden i skat og den her ordning var med til at sørge for at

i det mindste ikke en omkostning for selskaber og fonde at vinde over skat men så kunne de få dækket omkostningen ved at føre sagen

nu er venstre og konservative og dansk

heldigvis kommet på bedre tanker og vil nu genindføre omkostningsgodtgørelsen og det støtter vi helhjertet

mulighed for at der føres skattesager hvor gevinsten for virksomheden ved at vinde skattesagen er mindre end den forventede omkostning ved at vinde skattesagen nogle af de sager er helt principielle sager hvor det er godt at få sat på plads hvad retsordenen er så skat ikke indleder nye sager på det her område på et

mulighed for at idømme folk at betale den skat som skat kræver

når virksomheder står over for den situation at de vurderer at gevinsten ved at vinde en skattesag over skat er mindre end omkostningen ved at føre skattesagen så kommer det aldrig til offentlighedens kendskab eller til skats kendskab at skat administrerer på et forkert grundlag at skat hiver virksomheder i retten på et forkert grundlag så kan skat fortsætte i én uendelighed med

fordi ingen virksomheder synes at de vil gøre samfundet den tjeneste at føre en sag på

egne vegne fordi omkostningen er større end gevinsten

det er et af de goder som opnås ved at genindføre omkostningsgodtgørelsen på det her område at virksomheder nu igen kan se frem til at de bør føre skattesager som de forventer at vinde

gevinsten for virksomhederne i sig selv er mindre end den omkostning som skal betales for at føre sagen

blive dækket af staten jeg tror også man må sige at det i skat

er der en større sandsynlighed for at virksomhederne tager sagerne i retten i stedet for at de bare giver op på forhånd fordi det kan betale sig så vi støtter beslutningsforslaget som vi jo også

har meget stor forstand på det her område

det er holdninger eller noget man synes og så kan man politisk være uenig eller

man ikke ved nok om det

at ordføreren understregede at her er der tale om om en holdning

en vis forståelse for de ændringer som

for at få historien på plads sådan at før vk regeringen tiltrådte mødte vi alt for ofte sager hvor skatteydere

klagesystemer og domstole men hvor det beløb der blev diskuteret det beløb som borgeren fik medhold i ikke skulle betales i skat

kompensation der var fra domstolenes side jo slet ikke stod mål med de udgifter som borgeren havde afholdt til advokat

var problematisk og derfor indførte vi fuld omkostningsgodtgørelse da vk regeringen trådte til og det var ud fra den retssikkerhedsmæssige betragtning at det burde være sådan at det aldrig skulle koste penge at få medhold hvis man vandt en sag mod skattemyndighederne

i forbindelse med forårspakke

finansieringsforslag og der var der så en forringelse på det her område

det var jo en opfattelse vi relativt hurtigt blev gjort opmærksom på for det er altså værd at hæfte sig ved

gik der vel godt og vel et år

den daværende vk regering barslede med et forslag om at forbedre reglerne igen for man skal jo som politiker aldrig være for stolt til

indrømme hvis noget man har lavet ikke er supersmart og her måtte vi konstatere at

derfor synes vi ud fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv at det må være et princip at man som skatteyder ikke skal tabe penge på

få medhold i en skattesag mod skattemyndighederne det gælder i dag for personer og for personligt ejede virksomheder

virker det besynderligt at den

i forhold til hvilken omkostningsdækning man får

man har sit firma som et personligt ejet selskab eller om man har etableret det i selskabsform altså udgifterne til

advokat revisor og hvad der ellers måtte løbe på

bliver jo grundlæggende de samme og der giver det en skævhed at det kun bliver det personligt ejede selskab der får den fulde omkostningsgodtgørelse mens den håndværksmester der har valgt at drive

vi synes at den diskussion der har været om retssikkerhed på skatteområdet igennem

nødvendiggør at vi tager de initiativer der er med til at sikre at der ikke kan rejses tvivl om retssikkerheden

grundlæggende princip må altså være at man ikke risikerer at tabe penge ved at vinde en sag mod myndighederne og derfor har vi

som naturligvis er fuldt finansieret vi har fra de forskellige partier forskellige veje til det men selvfølgelig er det

og det skal det selvfølgelig også på det her område men jeg takker for debatten og

over at de seneste måneders diskussion om retssikkerhed på skatteområdet ikke har fået flere partier til